mere end halvfjerds kontroller mens samme minister i besvarelsen af spørgsmål en hundrede og syv og halvfems fra udvalget for udlændinge og integrationspolitik den fjortende marts to tusind og tretten kunne oplyse at rigspolitiet har endvidere til brug for besvarelsen af dette spørgsmål oplyst at københavns politi fortsat gennemfører daglige kriminalitetskontroller på interne

flere inden seks tusind fem hundrede personer medregner man de sidste

drejer det sig om tre og firs kontroller omfattende mere end syv tusind fem hundrede personer de tal taler vist helt for sig selv det var også et tema den treogtyvende oktober

jeg i to svar til folketinget om kriminalitetskontroller

schengenankomster i lufthavnen fra december to tusind og tolv til marts to tusind og tretten videregav oplysninger fra politiet om at der på det pågældende tidspunkt var tale om daglige kontroller

i tilknytning hertil at jeg dels gik ud fra

dels forstod oplysningerne sådan at de afspejlede et øjebliksbillede

politiet på de pågældende tidspunkter fandt at der var behov for dagligt at udføre kriminalitetskontroller

at der fra december to tusind og tolv og frem til marts måned i år

læst i sammenhæng kan efterlade det forkerte indtryk at der kontinuerligt fra medio december to tusind og tolv og frem til medio marts måned i år altså to tusind og tretten var tale om daglige kontroller den beklagelse tilslutter jeg mig naturligvis idet jeg medgiver at besvarelserne samlet set kan læses sådan men

den kendsgerning at der i den nævnte periode

hele taget de seneste to år har været tale om en markant forøget kontrolindsats som per dags dato i år altså har resulteret i tre og firs kontroller

fra italien til københavn er man inde

kontrollere hver eneste flyafgang

vi nødt til at lave stikprøvekontroller hvis der er tale om det man kalder schengenafgange i og med at vi jo sidste år oplevede det under den her regerings virke

vi satte eu rekord i antallet af asylansøgere en kæmpe stigning fra to tusind og elleve til to tusind og tolv og

der hvor der kommer illegale personer ind i forbindelse med de her

har været tilfældet jeg

at det man har oplyst over for folketinget ikke har været korrekt

korrekt det må justitsministeren jo så anerkende i forhold til vores spørgsmålsiver

har skrevet gentagne gange fra justitsministerens side til folketinget

der har ikke været tale om daglige kriminalitetskontroller

vi har lagt den misforståelse

blive tale om daglige kriminalitetskontroller

der kommer rigtig mange illegale personer ind

tale om en meget meget kraftig stigning og det synes jeg

at

prioriteringer i københavns politis øvrige arbejde men på trods af det er det altså lykkedes at lave

fra to tusind og elleve med seks kontroller omfattende ti personer og det vi har

er tre og firs kontroller omfattende mere end

har været rekordagtige asylansøgertal

kriminalitetskontroller det er der behov for

eller andre steder hvor verden er præget af uroligheder

ikke helt hænger sammen og ser man antallet af asylansøgere i norden

man se at i forhold til eksempelvis norge og sverige

selv kender svaret og den der form for argumentation tror jeg også

ved ikke hænger sammen jeg er meget tilfreds med at

at der er sket en stigning her

fordi der selvfølgelig har været behov for at lave de her kriminalitetskontroller men man skal også se arbejdet med udlændingekontrolafdelingerne i politiet

man går efter illegal indvandring man skal også se

tredje initiativ i den retning så der sker meget på en hel række områder

vores udlændingepolitik på en hel række områder og

høre senest vil man til at lave ændringer i forhold til kvoteflygtninge

ude efter en tilkendegivelse fra regeringen vil man sikre

og vil man sikre at det er de afgange hvor der er en fangst

fordi det er vigtigt og fordi regeringen sådan set er meget tilfreds med at københavns

det så tilrettelægges helt ude ved den enkelte

på mit kontor og så at sige tegne

noget københavns politis ledelse gør på baggrund

og den enkelte ledelse ude i lufthavnen tilrettelægger på baggrund af de efterretninger

lange er at rockerloven kan tages i brug når betingelserne for rockerloven er opfyldt og hashklubloven kan

den forbindelse oplyse at politiet selvfølgelig løbende vurderer om der er grundlag for at

har regeringen præsenteret en hel række initiativer for at understøtte den styrkede politimæssige indsats der er sket på området senest i sidste uge fremlagde vi en ny stor rocker og bandepakke der skal sikre et endnu fastere greb om personer med tilknytning til

løfter indsatsen mod rockerbandemiljøet til det højeste niveau

må sige generelt at der er en stor utryghed i dag omkring de her rockerborge

har været det indtryk hos naboerne typisk i villakvarterer eller inde i bymæssig bebyggelse at myndighederne ikke rigtig har kunnet gøre noget ved det måske har der været politi på stedet i i perioder men rockerborgene har været der

med den situation igennem lang tid tudskærvej i vanløse er jo en sag

i brønshøj vi har esbjerg horsens randers rødovre vejle fredericia aarhus odense

byer hvor der har været diskussioner og hvor der har været utryghed omkring

love at politiet i perioder kan være mere

at gøre fra regeringens side vi

bandepakken ville hjælpe på det

når folketinget har vedtaget den og regeringen stadig væk går ind for den

forhindringer ser justitsministeren i at vi bruger principperne for hashklubloven som har lukket en hel række hashklubber i forhold til også at kunne lukke

på ingen måde været nogen uenighed om at rockerborgene ikke hører til i villakvarterer det er derfor regeringen her senest har fremlagt en pakke som går meget målrettet efter den kriminalitet som udspringer af miljøet

havde været fundet vi er gået lige til grænsen af hvad vi kan

hashklubloven hvis det nu havde været en mulighed

går regeringen nye veje og løfter indsatsen til et endnu højere niveau i forhold til at forstærke et i forvejen meget meget højt pres til

jo ikke er lukket og ting og sager og utryghed kan

uger som den her rockerborg er lukket det er det man kan tilbyde naboerne

lavet noget der virker i stedet for at tale sort og lytte for meget til embedsmændene jeg synes justitsministeren lytter for meget

er der at sige at det som kunne have gjort også under den tidligere regering var at løfte det her område til et endnu stærkere niveau og det er det regeringen har gjort

den organiserede kriminalitet presset mod rocker bande miljøet har aldrig nogen sinde været så stærkt som det er nu

at sfs integrationsordfører fru

også har sagt meget om det her og hun siger

tilknytningskriterium som er

er blevet diskuteret og man må da gå ud fra at det når ordførere fra ministerens eget parti

fra regeringspartierne godt vil diskutere det

fordi det er på trapperne og at det er noget af det man diskuterer

tilknytningskriterium gå ud på

lovforslag

det

et integrationspotentialekriterium skal erstattes af

har været nævnt som ét muligt hensyn blandt en række andre som indgår i overvejelserne idet det vil gøre overgangen fra flygtningelejre til et liv i danmark lettere for de pågældende personer

i en flygtningelejr på den anden side af jorden

vil i givet fald næppe kunne stå alene men som sagt

det er vigtigt at holde fast i at de her overvejelser

regeringen fremsætter selvfølgelig efter planen et lovforslag i

kom til danmark rent faktisk havde slægtninge i danmark så

det er jo ikke usædvanligt vil jeg bare sige til ministeren men det at have slægtninge i danmark betyder jo ikke nødvendigvis at man har

kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge skal ændres så kvoteflygtninge uanset integrationsparathed har mulighed for

når ministeren ikke længere kan sige om det man har skrevet i regeringsgrundlaget altså

gælde fremover når ministeren ikke kan bekræfte sit eget regeringsgrundlag så hører alting

er den største sandsynlighed for at noget ikke bliver gennemført

det står i regeringsgrundlaget men for første gang i mit liv tror jeg da egentlig

pålagt bøde med urette

derfor ikke meget at tilføje men for at undgå mytedannelse og misforståelser vil jeg gerne gentage følgende hvis anklagemyndigheden bliver opmærksom på at nogen med urette

så tager anklagemyndigheden selv initiativ til at få afgørelsen ændret gennem anke eller genoptagelse af sagen det var eksempel tilfældet i den sag fra to tusind og fem som er nævnt i mit svar fra juli måned hvor en person

ulovligt skiltet

således helt tryg ved at ingen borger ender med at have betalt en bøde på et grundlag som anklagemyndigheden finder

hvis herre torsten schack pedersen skulle være bekendt med sådanne sager i

lighed for loven

vinder sagen ved domstolen skal ikke betale sin fartbøde

en lignende overtrædelse på samme strækning i samme tidsrum

der blev frifundet frifundet i byretten

det er himmelråbende

en justitsminister

problem i at bilister er blevet blitzet for en færdselsovertrædelse på den samme strækning hvor en

regler for hvordan der skal skiltes der er regler for hvordan vejen skal måles

lang række begrundelser for hvorfor byretten frifinder vedkommende men mener justitsministeren virkelig at det ikke giver anledning til at man kontakter de bilister der har betalt det bødeforelæg for præcis den samme overtrædelse som vi nu har rettens ord for

med urette hvis det er sådan at herre torsten schack pedersen skulle være bekendt med at der her skulle være et

at henvise de pågældende de involverede til det lokale politi

at der med hensyn til

strækning det er det der er sagens kerne

torsten schack pedersen godt stå her

tale i generelle vendinger men det er jo det jeg som justitsminister

placering samt udformning og deres synlighed at retten ikke finder grundlag for at tilsidesætte tiltaltes forklaring om at han ikke med rimelighed kunne orientere sig

sag der er konkret for den pågældende bilist det jo en generel problemstilling

må det da være klart selv for justitsministeren at der ikke er lighed for loven når bilisten inden kan få en bøde og den her bilist ikke får en bøde

bilist ikke får en bøde er

den pågældende dag på den pågældende strækning det er det

hvis herre karsten lauritzen så

som mener at de med urette har fået en bøde må man henvende sig til det lokale politi

alle kan forstå at når vi taler om konkrete sager vi taler om konkrete hastighedsoverskridelser vi taler om konkrete bøder

er anklagemyndigheden som selvfølgelig ser

det er den måde det altid har været på og det er den måde jeg

vurderingen som man så bakkede på i sidste øjeblik men helt ærligt giver det her ikke justitsministeren anledning til at bede om

en retsorden i danmark hvor dem der har klaget bliver frifundet mens dem der har fået bøden har betalt for den samme forseelse som byretten har underkendt

tilgængelig for alle både landets borgere og turister med grundlovens indførelse i atten ni og fyrre overtog staten hovedparten af kongens slotte og haver og historisk set har opgaven med at drive og vedligeholde de kongelige haver derfor været en statslig opgave slotshaverne belyser samlet set den historiske arkitektoniske udvikling i have og landskabsarkitektur fra renæssancen til landskabshaven

en vigtig del af vores kulturarv og det skal værnes og formidles opgaven med drift vedligehold og udvikling af de kongelige haver er samlet i styrelsen for slotte og kulturejendomme på den måde sikres en samlet national tilgang og en samlet ekspertise og kompetence til opgavens løsning og det er jo ikke uvæsentligt når de ligger spredt

der skabes dermed også mulighed for stordriftsfordele og effektivitet og synergi i opgaveløsningen når kompetencerne er samlet styrelsen samarbejder naturligvis med de kommuner hvor de statslige haver og ejendomme ligger opgavefordelingen mellem kommuner og stat bygger på en lang tradition og det er mit indtryk at der rundtomkring er stor tilfredshed med samarbejdet staten bruger

i omegnen af to hundrede million kroner på driften af haver og slotte og lejeindtægter ved arrangementer bidrager til at staten kan vedligeholde haverne og fastholde dem som kulturarv til gavn

der kunne vel også være stordriftsfordele

københavns kommune som jo i forvejen driver store parkområder i københavn også drev eksempelvis

kongens have der kunne vel også være stordriftsfordele

fra hinanden så hørte jeg nogle historiske begrundelser og det kan jo være meget fint men problemet med historiske begrundelser er

spørgsmålet om lejeindtægter

ministeren at det er rimeligt at befolkningen skal betale for en brug af de parker som vel et eller andet sted er befolkningens

det ikke længere er kongens så det må være folkets

mener ministeren at det er rimeligt at man skal betale også ud over

positive udgifter der er forbundet med at man

teaterforestillinger motionsløb naturdage og det netop afsluttede projekt

hermed har kommunale medarbejdere direkte indflydelse

være en statslig opgave at passe på de historiske haver og slotte derudover er jeg som nævnt ikke blevet præsenteret for et ønske om

for at

have og søndermarkens kulturelle historie og historiske baggrund og

i øvrigt er helt med på forskellen

de to parker jeg vil nu mene at en række af de andre

har kulturel og historisk interesse

fælledparken men det ser vi måske forskelligt på

godt kan finde ud af at administrere fælledparken så jeg hører ikke andre begrundelser end historiske

som jeg må opfatte som en mistillid til at kommunerne vil kunne finde ud af at varetage hensynet til vores haver så refererer ministeren til

nu skal der meget til før embedsmænd brokker sig over andre embedsmænd det er så måske derfor man har politikere jeg synes ikke at samarbejdet fungerer gnidningsfrit det lykkes da som regel men jeg synes ikke at der er en holdning og en attitude i

opmærksom på at det her altså ikke er styrelsens haver det er folkets haver jeg synes vi har set groteske eksempler på at styrelsen har nedlagt forbud mod at man eksempelvis går stavgang

vi har set eksempler på at man lukkede en kælkebakke fra den ene dag til den anden

vinter efter vinter vi har set eksempler på at folk er blevet smidt ud af søndermarken fordi de var mere end fem og tyve mennesker samlet til eksempelvis en fødselsdag uden de havde ansøgt om tilladelse først så jeg synes

dens opdragsgivere som vel et eller andet sted må

jaget ud af søndermarken fordi de var lidt mere end fem og tyve mennesker det er et stykke tid siden af den grænse er blevet hævet til tres igen er det udtryk for at der er nogle der har ansvaret for at sikre at de haver stadig væk kan være en del af vores kulturarv som er værd at bevare

i den styrelse og derfor er der et ansvar der skal varetages under hensyn til at haverne også

vi har aldrig fået klager af den karakter som jeg får nu her

jeg får fremefter tingene plejer at fungere

mener at det som foregår hvor hizb ut tahrir forsøger at

uacceptabelt og fuldstændig uforeneligt med de demokratiske spilleregler vi

det får mig så til at sige at det bedste værn

det er også derfor at vi jo i den her regering går sammen med kommuner og boligorganisationer og laver partnerskaber og styrker de indsatser der sikrer integration beskæftigelse og positive fællesskaber i den almene sektor demokrati er jo ikke altid ensbetydende med gode og velovervejede beslutninger men demokratiet udmærker sig jo ved at det også giver mulighed for uheldige beslutninger så kan man anfægte dem og

dem om ikke mindst herinde hvor vi er men det afgørende er jo at de spilleregler vi

vi skal føle os sikre på at der bliver grebet ind hvis nogen som vi har set det

kan naturligvis ikke være tale om at et organ påtager sig en kompetence det ikke har og jeg vil godt sige at sagen i egedalsvænge

godt eksempel på at både

også kontrollen med spillereglerne

både kommunen som jo fører kontrol med boligselskabet og boligselskabet har faktisk været inde på alle niveauer

så må jeg sige at det er vigtigt at beboerne har flertal på alle niveauer i den almene sektor

afdelingsmødet kan afsætte den afdelingsbestyrelse

er utilfreds med det er hamrende vigtigt så vil

tage sig af alle uregelmæssigheder i en afdeling og hvis det ikke sker

at indføre en slags flertalsdiktatur og det synes jeg er dybt problematisk

mig at vide om ikke ministeren mener at der er behov for vi bliver nok ikke enige om præcis hvad man skal gøre i dag

hen går lovgivningen igennem går spillereglerne igennem

kan gøre mere for at dæmme op for at det her

kommende afdelingsmøde for at sikre at det der foregår foregår som det skal

her at beboerdemokratiet jo faktisk er robust

det følger de forskellige kontrolorganer og jeg kan sige at

sådan at udviklingen i egedalsvænge

der har den to og tyve ti været et møde mellem boligforeningen 3b og

vil være indstillet på at gå tilbage i sit ministerium

kigge på lovgivningen kigge på spillereglerne og se om ikke der er nogen muligheder for at stramme op så vi kan forhindre at det her kommer til at ske igen i egedalsvænge

nu er blevet lukket eller man har planer om at lukke nogle bestemte beboerforeninger

forhindre at vi kommer i den situation igen og også forhindre at vi i andre boligområder kommer i en tilsvarende situation

sikkert nogle der er glade for at vi ikke har vi er nogle der er lidt kede af at vi ikke har det

vi jo forbyde hizb ut tahrir vi ville stramme op i udlændingepolitikken det

dæmme den nuværende situation op og det kunne også sørge for at man forhindrede at noget tilsvarende skete i andre boligområder fremadrettet men vil ministeren gå tilbage til sit ministerium

forsøgte at lukke nogle klubber herunder billardklubben er beslutningen blevet ændret jeg står her med med noget der ligner et referat fra det sidste møde der har været

jeg har tillid til demokratiet og jeg tror at vi skal styrke demokratiet

afskaffe den traditionelle julefest

ikke styr på det hvis man træffer beslutning

ville lukke nogle klubber fordi der bliver serveret alkohol eller

så er der ikke styr på det i egedalsvænge at man så kommer halsende bagefter fra boligbestyrelsens side og fra kommunens side

udtryk for at der er styr på det det er et udtryk for at man med desperation kæmper med de midler man nu har for at modvirke den effekt der er af tidligere tiders indvandring det er

behov for at man politisk tog sager op i folketinget der handler om at

boligområder træffer beslutning om at afskaffe danske

grund til demokrati er sådan at der er

forslag som politiske partier kommer med som jeg ikke bryder mig om

det virker jo 3b fører tilsyn med afdelingsbestyrelsen

også børn der skal forsørges i hele diskussionen om at det skal kunne betale sig at arbejde jeg gerne starte med at appellere til at alle folketingets partier husker alle de elementer der er diskussionen ja det skal kunne betale sig at arbejde jeg og regeringen er tilhængere af

der bygger på ret og pligt det er også det der er grundlaget for den

virke her per første januar to tusind og fjorten men det er også vigtigt at sikre at ikke mindst børn der vokser op

en ordentlig økonomi og ordentlige levevilkår

var det klogt var det klogt at gå ind og fjerne kontanthjælpsloftet således at man nu skal ud og finde et arbejde til femogtredivetusind

måneden for at det kan betale sig at arbejde var det klogt

samtidig stå til rådighed for arbejdsmarkedet hvis man ellers er det vi i fagtermer kalder arbejdsmarkedsparat

det er grundlæggende forkert hvis der er nogle politikere der forsøger

efterlade et indtryk af at man bare kan være på kontanthjælp og leve for den ydelse uden at give noget den anden vej for man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet når

af kontanthjælpsloftet øget incitamentet til at finde et arbejde eller har det

fra regeringens side synes vi fortsat og det står jeg meget gerne ved også i dag at det var og ville være

man bare systematisk satte menneskers ydelser ned

det som det gælder

at sikre at der er et ordentligt forsørgelsesgrundlag som mennesker kan leve på hvis

hvor det kan betale sig at arbejde for så mange som overhovedet muligt og heldigvis er vi jo i den situation at det kan det for langt

kan arbejde det er klart

taler vi om at et kontanthjælpsloft er fjernet og at man nu skal ud at finde sig et job

ført til øget økonomisk incitament til at finde

sagde og det er i hvert fald nyt må jeg så ikke lige samtidig gøre opmærksom på at det kontanthjælpsloft som herre lars løkke rasmussen og nu også herre

per person der er i beskæftigelse i danmark og tror herre hans andersen virkelig

at det er en skattelettelse svarende til en lakridspibe der gør at mennesker

mennesker er der en klar økonomisk tilskyndelse til at man

og således gælder det at for otte og halvfems procent af vores arbejdsstyrke vil der være en gevinst på mere end tusind kroner om måneden ved at

jo tidligere været en diskussion her i folketingssalen om tusind kroner er lidt eller meget jeg forstår

er et beløb der har betydning i mange familier og det tror jeg der kan være grund til at få dementeret så hurtigt som overhovedet muligt

med den økonomi mange danske familier har spiller både tusind og to tusind kroner en forskel i husholdningsbudgettet og i de rammer man i øvrigt har som familie så lad os lige få slået fast inden vi bevæger os videre i diskussionen

kroner ud af at stå op om morgenen cykle eller tage bus på arbejde sidde i kassen i netto syv og tredive timer om ugen

mindre end tusind kroner ud af at gå på arbejde

godt ved at der er en sammenhæng mellem skattesystemet og vores

per første januar to tusind og fjorten hvor vi har et meget stærkt fokus på at flytte unge

at få proportionerne på plads for når det for otte og halvfems procent af danskerne klart kan betale sig at gå på arbejde

om ikke vi så skal være enige om at gå videre så mit spørgsmål til ministeren

ønsker regeringen at gå videre

at sikre at det fortsat og i højere grad skal

og i job og der skal det også kunne betale sig at tage et job og at arbejde så vil regeringen gå videre vil regeringen sikre at det i højere grad skal

måske vigtigere end på så mange andre tidspunkter at vores beskæftigelsespolitik bygger på de rigtige værdier det er ikke sådan og det må ikke

at man kan få en behandling og en indsats så tæt på sit nærmiljø som overhovedet muligt og så tæt på sin dagligdag som overhovedet muligt

af mange gode grunde blandt andet fordi det bliver lettere at rehabilitere folk og få dem tilbage til hverdagen og fordi vi ved at det er noget af det der skal til for at fremme det der hedder

altså det at man kan komme sig helt eller delvis selv efter alvorlig psykisk sygdom

er fælles for de her to områder der jo også har mange træk der gør

er at hverken den ældre medicinske patient

psykisk sygdom bliver raske eller får bedre funktionsevne ved at ligge lang tid i en seng

se at der i dag behandles flere patienter end

været faldende gennem mange år

kortere indlæggelser og flere behandlingsforløb i ambulant regi altså hvor patienten ikke er indlagt men enten kommer på hospitalet eller

distriktspsykiatrien det sker samtidig med at der sker en samling og

at det er en god udvikling for patienterne for

gør man det muligt at bevare en tilknytning til sit nærområde til sit netværk til sine pårørende

til sin hverdag man kan bo i vante omgivelser

samtidig få den behandling man har brug for for sin sygdom samtidig med at man kan fastholde de indsatser man jo ellers

andre instanser det kan være

derfor er det god logik for de psykiatriske patienter jeg kan se på formanden at jeg

når ind på hvorfor det også giver god mening for de medicinske

været den samme og det er alt sammen drevet af en interesse for at sikre

hvor de enten gør skade på sig selv eller andre fordi man er for hurtig til at udskrive kommunerne er jo ikke gearet til det endnu

psykiatriudvalget kommer jo også med en masse gode eksempler på hvad man kan gøre men vi ved godt at der ikke er de ressourcer der skal til for at kunne løfte det i kommunen nu så spørgsmålet er om ministeren vil gøre noget her og nu enten i finansloven eller eventuelt

med økonomiaftalen med regionen så psykiatriske patienter kan få den behandling de skal have når de er

og som altså ikke har behov for den specialiserede behandling der er på sygehusene

ikke kan sendes hjem fordi man ikke er parat til at tage imod dem

i den psykosociale indsats i kommunerne så skal man da ikke prikke folk ud af sengen som stadig er så syge at de har brug for at være på hospitalerne her er der et vigtigt ansvar hos ledelserne på de her afdelinger der er også et vigtigt ansvar i kommunerne og der er også også et vigtigt ansvar

million kroner i denne økonomiaftale med kommunerne for at de netop kan øge indsatsen så de kan

som ikke har behov for at være på sygehus og til gavn for den konkrete borger der kan komme hjem i sit nærmiljø til gavn for de ældre borgere der er så syge at de har brug for at være på

til gavn for fagpersonalet der kan koncentrere sig om dem der har behovet

en en hel del for at understøtte at det kan gå

ikke kommer nogen ind på de medicinske afdelinger som i virkeligheden

fået bedre hjælp derhjemme og være blevet i trygge rammer det andet er jo så at sørge for at dem der er færdigbehandlet i hospitalssammenhæng og som måske endnu kan klare sig

kunne få en ordentlig støtte fra kommunerne det er den anden del af tilbuddene og det er jo lige præcis den indsats regeringen sammen med kommunerne har afsat midler til

som ønsker at bruge cannabisolie til sin patient får sundhedsstyrelsens tilladelse til at bruge olien efter det der i lægemiddellovensregler hedder en udleveringstilladelse når sundhedsstyrelsen udsteder udleveringstilladelser til lægemidler som ikke har markedsføringstilladelse

kan det kun ske i særlige situationer og det kan kun ske i en begrænset mængde jeg skal sige at sundhedsstyrelsen har ikke modtaget ansøgninger fra producenter eller læger som ønsker

om at produkter som hører under lægemiddellovgivningen skal opfylde en række krav det gælder både herhjemme

i eu før de bruges på patienter handler jo i bund og grund om

beskytte patienterne mod uønskede effekter og mod

bivirkninger ved lægemidler særlige hensyn hos særlige patientgrupper kan i visse men selvfølgelig begrænsede tilfælde imødekommes via reglerne om udleveringstilladelse selv om et produkt ikke har en markedsføringstilladelse eller det kan ske i godkendte kliniske forsøg med samtykke fra patienten så til spørgerens

spørgsmål kan jeg sige at der ikke i lovgivningen om euforiserende

noget til hinder for at bruge cannabisolie i medicinsk øjemed

der ligger til grund for hvordan vi regulerer lægemiddelområdet som sætter

børn med epilepsi får det af forældrene fordi der er forskellige former for olie hvor man måske ikke får den her rus som man ellers ville få

sige jamen er det her ikke noget vi skal se på om vi kan få til danmark eller få gjort lidt nemmere at fat på i stedet for at vi har borgere der skal kriminalisere sig jeg ved jo at sf tidligere har stemt for

i to tusind og tre hvor man netop gik ind og sagde

og siger så jeg synes vi står lidt i

cannabisekstrakt og hvor det er det aktive stof

om det er muligt inden for lovgivningens rammer at

selvfølgelig gør det indtryk på mig hver eneste gang der er en patient hvor man kan sige at sundhedsvæsenet og den viden vi har i dag

person må jo aldrig opleve at blive ladt i stikken og stå alene tilbage af sundhedsvæsenet

skylder vi da patienterne at vi har så godt og sikkert et system som overhovedet muligt så der skal være evidens for både hvilke effekter

har effekt over for og hvilke bivirkninger

er de afvejninger der skal ligge inden vi giver markedsføringstilladelse

spørgsmål hvad der kan gives markedsføringstilladelse til

politisk spørgsmål eller et ideologisk standpunkt der står i vejen for at producenterne af den cannabisolie som spørgeren spørger ind til kan søge om en markedsføringstilladelse der er ikke noget politisk der er ikke noget ideologisk i vores lovgivning til hinder for det men vi har vel i fællesskab en interesse i at de lægemidler der så bliver godkendt og får en markedsføringstilladelse

altså også være klarhed om både effekter

kliniske forsøg at det her kan foregå men jeg tror nu at vi alle sammen har en interesse i at der er den armslængde at der er den adskillelse mellem hvad vi herinde politisk forholder os til og det er jo de lovgivningsmæssige rammer som jeg også har redegjort for over for spørgeren og så

også har en forbedret kræftoverlevelse er jo med til at understrege at det går i den rigtige retning og at der er tale om en positiv udvikling men

sige at jeg ikke mener vi er nået i mål endnu det at der er gode tendenser på kræftområdet må jo ikke blive en sovepude for os der er stadig et klart behov for forbedring

jo tydeligt af den nye og ambitiøse monitorering af kræftpakkerne som jeg tog initiativ til i januar to tusind og tolv og som nu er implementeret

vi lige præcis mulighed for og i øvrigt meget nøjagtigt at se hvor regionerne og sygehusene skal gøre en ekstra indsats for at udvikle og forbedre deres indsats over for kræftpatienterne inden for konkrete kræftområder er nogle tilfælde for mange patienter der skal vente længere end fagligt nødvendigt på at blive udredt og behandlet og det er simpelt hen ikke godt nok

regionerne også tilkendegivet at de vil følge op på det og det manglede da også bare vil jeg sige

har adgang til netop hurtig udredning og behandling

blive fulgt op på udviklingen og på de initiativer som regionerne har forpligtet sig til

sundhedsstyrelsens task force for patientforløb på kræft og hjerteområdet med monitorering af pakkeforløbene som jo nu er implementeret kan og skal regionerne blive endnu bedre og sikre at alle kræftpatienter uanset deres bopæl her i landet får den bedste sundhedsfaglige behandling

ikke har rejst sig op at at regeringen med vores

til finanslov for to tusind og fjorten har lagt op til en fortsat styrkelse af kræftområdet

kan gå ind og se på de seneste opgørelser over kræftpakkerne som

viser som ministeren også er inde på at der fortsat er rigtig mange patienter som venter for længe på at komme i behandling ligesom der jo i øvrigt er meget store regionale forskelle på hvor længe kræftpatienterne venter før de kommer i behandling men for nu at blive helt

godt tænke mig at spørge ministeren

når hver fjerde kræftpatient i region hovedstaden venter for lang tid på behandling og kun en ud af fire kvinder bliver opereret for brystkræft inden for en lægeligt anbefalet tidsfrist synes ministeren så ikke det er fair at sige at region hovedstaden ikke leverer den kræftbehandling i dag som borgerne ellers

har øget kapaciteten

det vi skal bruge det her til nemlig at sikre at også borgere i region hovedstaden der er ramt af brystkræft kan blive behandlet

vi mener er det fagligt forsvarlige og det fagligt bedste

også svaret i et skriftligt svar at det er region hovedstadens ansvar at forbedre indsatsen og det jeg kan konstatere med med tilfredshed er

følge om det også får effekt fordi vi nu har det her monitoreringsredskab som man altså ikke havde

enig med venstre i

i region hovedstaden i dag bliver tilbudt

region hovedstaden ikke leverer den vare som borgerne ellers burde

og at det dermed heller ikke er godt nok jeg tror patienterne er optaget af hvor hurtigt de kommer i behandling og så synes de nok også det er fint at politikere udvikler forskellige værktøjer til at kunne overvåge nogle områder men for dem handler det jo om hvor hurtigt kommer jeg til undersøgelse hvor hurtigt kommer jeg i behandling så er ministeren enig i at region hovedstaden i dag

det stod man på rigshospitalet

hvordan man udreder hvordan man booker

på lægesiden på sekretærsiden

blandt andet i budgettet prioriteret det her område økonomisk og man har øget kapaciteten yderligere

de tal som spørgeren nævner mest interessante i sammenhæng med den udvikling de dækker over de er ikke så meget værd sådan løsrevet svævende i luften

patienter som er henvist under det udvidede frie sygehusvalg altså et fald i antallet af patienter som er henvist fordi regionerne ikke selv har kunnet tilbyde behandling inden for lovens tidsfrister

er antallet af patienter som regionerne har henvist via udbud af regionale sygehusopgaver vokset med fjortentusind

at de i højere har fået tilpasset kapaciteten til de fastsatte behandlingsfrister hvilket jo også afspejler sig i kortere ventetider

at regionerne i større grad inddrager privathospitalerne dér hvor det giver mening og dermed hvor de bidrager til at optimere udnyttelsen

gavn for både alle patienter og alle skatteborgere

selvfølgelig en inddragelse på et andet grundlag end under vk regeringen hvor man insisterede på at betale overbetalingstakster til privathospitalerne for at sikre patienttrafik i den retning

hurtigt kan blive behandlet at ventelisterne er korte og at vi får mest mulig sundhed for pengene set i det lys er

de her tal jo udtryk for en positiv tendens

vi for eksempel ser nogle lange ventelister på områder hvor regionerne måske ellers med fordel kunne indgå i et offentlig privat samarbejde med de private sygehuse om at reducere ventelisterne de steder hvor det halter i det offentlige hvis vi nu for eksempel kigger på psykiatrien

over hvorfor det kun er under tre procent af borgerne med psykiske lidelser som bliver henvist til privat behandling i region hovedstaden samtidig med at hver fjerde barn

over to måneder på behandling

om ministeren så ikke også er enig i at regionerne i hvert fald bør blive bedre til at samarbejde med de private på de steder hvor der netop er en udfordring i forhold til ventelisterne og samarbejde med de private hvor de har vist at de

set kan levere en lige så god kvalitet

spørgeren efterlyser der er sket når vi kan se at der faktisk er sket en stigning i antallet af patienter der behandles på privathospitaler under udbudsaftaler

kan gøre god brug af privathospitalernes kapacitet som supplement til vores eget

er positivt at man kan finde ud

at alle patienter får den behandling de har brug for og ret til og det

noget som mange regioner nogle år har været fodslæbende med så det er jo

man sige at tallene jo også kun er positive hvis de dækker over at der er flere patienter

derfor kan man måske undre sig over at nogle regioner ikke altid har været så gode til samarbejde med de private på en række områder men tværtimod har hjemtaget behandlinger

godt spørge ministeren om det ikke er korrekt at forudsætningen for at kunne tale om dagsordenen om mest sundhed for pengene hvem der kan levere kvalitet bedst og

privathospitaler for at patienter får den behandling de har ret til

en drøm om at vores fælles velfærdssamfund er så stærkt at det kan hjælpe alle danskere

er ret gode købmænd i forhold til det her hvor de får den kapacitet de har brug for under hensyn til at de også selv har en kapacitet der skal bruges for ikke at sløse med skatteborgernes penge så så det billede

ministeren også forholdt sig til det der blev spurgt om i forhold til brug af udbud i regionerne mener ministeren at regionerne bør benytte sig mere af at sende opgaver i udbud nu her i den kommende regionsperiode eller mener ministeren

er behov for at spørge til prisen

man vel også opdaget det i den venstreledede region det var bare en tanke

jeg snakker ikke om at det er min drøm at vi skal have et samfund hvor fællesskabets institutioner i sundhedsvæsenet er så stærke at folk kan vente i al evighed

min drøm er da at vi kan have så stærkt et fælles sundhedsvæsen at der ikke er så lange ventelister at der er behov for at trække på de private

bekæmper privathospitaler den tidligere regering må tage på sine skuldre

at skat ligesom resten af den offentlige sektor skal effektivisere opgaveløsningen det vil sige producere mere med færre ressourcer i de kommende år skal skat således gennemføre en lang række

en række grundige analyser peger på at det er muligt at opnå en bedre skatteforvaltning med færre ressourcer jeg lægger i øvrigt til grund for mit svar at spørgsmålet er stillet med udgangspunkt i en tabel med specifikation af skats udgifter fordelt på opgaver fra finanslovsforslaget for to tusind og fjorten af tabellen fremgår at skats forventede udgifter i to tusind og fjorten til indsats falder med cirka fem og tres million kroner i forhold til de forventede udgifter i to tusind og tretten

på nuværende tidspunkt identificeret en række initiativer på indsatsområder som i to tusind og fjorten vil give betydelige effektiviseringer blandt initiativerne kan jeg pege på at der forventes opnået en effektivisering i størrelsesordenen tyve til fem og tyve million kroner ved en bedre tilrettelæggelse og gennemførelse af indsatsprojekter og indsatsopgaver

indsatsplanlægning flerårig små projekter samles i større projekter og medarbejderne specialiseres mere et andet eksempel er en bedre model

udbetalinger vedrørende moms med videre her forventes det at være muligt at opnå en effektivisering i størrelsesordenen fem ti million kroner

to tusind og tretten jeg kan i øvrigt oplyse at skat i to tusind og tretten som følge

for to tusind og tolv ekstraordinært er tilført tyve million kroner til indsats denne tilførsel er bortfaldet på skats driftsbevilling i det fremsatte finanslovsforslag for to tusind og fjorten regeringen foreslår dog som led i de igangværende

at videreføre bevillingen afslutningsvis vil jeg gerne understrege som det også fremgår af den nævnte tabel i finanslovsforslaget for to tusind og fjorten at fordelingen af udgifter i tabellen er fordelt skønsmæssigt hvilket selvfølgelig betyder

har ministeren svaret der vil blive taget

landdistriktshensyn når man skal lave udmøntningen af de her besparelser et eller andet sted sted kommer det her jo til

er i hvert fald nogle områder i landet

beskåret meget kraftigt i de offentlige arbejdspladser

det har vi ikke taget stilling til endnu jeg har forstået af forskellig medieomtale at der går rygter om at nu skal det

jeg kan dementere alle de rygter som måtte have været der er ikke truffet beslutning om hvilke skattecentre der eventuelt

det bliver engang i det nye år og det har intet at gøre med

hvor der måtte være visiteret tidsbestilling

der spurgt til om der ville blive taget landdistriktshensyn jeg

uklart for mig hvad det egentlig betyder

skattecentre liggende mange forskellige steder i landet i øjeblikket

som vi er meget tilfredse med hvad nogle af dem bliver vi desværre nødt til at

jo stadig væk være sådan at befolkningen vil kunne opleve at skattecentrene

på dem med andre ord der vil ikke ske en centralisering i københavn der vil blive taget et meget stort hensyn til den geografiske spredning af skattecentrene

jeg ved ikke om ministeren ikke rigtig kender til landdistriktspolitik og landdistriktsområder jeg spurgte sådan set også om man ville tage hensyn til hvor man i øvrigt

fjernet rigtig mange offentlige arbejdspladser på det seneste blandt andet igennem statsamtet jeg vil stille et sidste spørgsmål er opsigelse af lejekontrakter der hvor man nu bor til leje

hvordan den fremtidige struktur på lokalisering af skattecentrene vil være

bare sige at vi stadig væk er opsatte på at der vil være en geografisk spredning på skattecentrene at vi er opsatte på at borgerne stadig væk

de kan komme også

kan få en bolig i stedet for at få tilskud til en bolig eller tilskud til hotel den politik har det nuværende præsidium

kan man ikke få dækket sine udgifter der er dog en undtagelse at hvis man i forvejen havde

fortsætte med den bolig så længe man har den samme bolig

jeg lægger vægt på at der er en dispensationsmulighed dér hvor der er særlige hensyn og den gælder ikke kun i tilfælde hvor folketinget ikke kan anvise en bolig det gælder også i tilfælde hvor folk faktisk kan få anvist en bolig men har særlige grunde til hellere at ville have et tilskud dette sidste er nyt og det synes jeg er meget vigtigt

men der er medlemmer som

hvis nu et medlem i månedsvis ikke kan få en

bolig i de dertil indkøbte ejendomskomplekser skal medlemmet så virkelig tvinges til at bo på hotel

det spørgsmål synes jeg ikke er klart besvaret og derfor vil jeg foreslå at vi før vi endeligt vedtager

spørgsmål altså hvis man nu i månedsvis ikke kan få en bolig skal man så bo på hotel i månedsvis eller kan der være den mulighed at man kan leje en lejlighed og få tilskud til det så man har et sted at bo hvor man har sine ejendele det er det spørgsmål som jeg gerne vil rejse og som jeg håber vi kan få en fornuftig snak om før vi endeligt ekspederer forslaget i folketingets udvalg

over dem til præsidiemedlemmerne dengang vi blev valgt for det er jo noget relativt nyt så grundlæggende er vi enige i det forslag

vi støtter også at mennesker

nogenlunde indrettet til folk med fysiske handicap og det bliver der nok også i det næste

som gør at der er nogle hensyn der skal

så vi er nødt til også at tage højde for

det kan være de helbredsmæssige betingelser som står nævnt her

skal vi selvfølgelig have den holdning at demokratiet er for alle og

kunne vælges til folketinget når opfylder de formelle betingelser

overnatte her på ordentlige betingelser så er der lige den ekstra elastik som jeg hørte herre bertel haarder nævne

få vurderet hvor stort

ligger i det og hvordan vi så kan indkredse det så det ikke bare bliver tilfældige boligmarkedsforhold der

gør at man heller ikke kan komme ud af det igen vi vil gerne se

at vores pension bliver reguleret fast efter

er meget fornuftigt at vi får det klargjort sådan at

vi har en gennemskuelig vederlagsordning for os selv herinde for

det skal vores ordninger så også være så vi vil gerne

ekstra elastik som venstre beder om

dispensere i særlige tilfælde så bør det også være

dispensere jeg ville også være nervøs for om det kommer i alt

for det skal netop være muligt i ganske ganske specielle tilfælde jeg tror også at det

at der skal kunne dispenseres men den drøftelse må man jo så tage i udvalget

spørgsmålstegn ved om nogle medlemmer kan havne i den situation at de i lange perioder

bo på hotel før der stilles en bolig til rådighed for dem men der hører det jo også med til historien at

er i helt konkrete bestræbelser på at erhverve yderligere ejendomme

så vi netop har den nødvendige kapacitet så alle medlemmer

med ret til det vil kunne blive tilbudt en

selvfølgelig også glade for at der er undtagelser i lovforslaget hvis der måtte være særlige hensyn der gør sig gældende

hvor et medlem måtte have et hensyn vi ikke havde tænkt på som vi så ikke ville kunne tage op hvis det var nødvendigt det ville ligne tinget dårligt hvis vi ikke tog hensyn til den slags ting

både fornuftig og rimelig og vi kan støtte lovforslaget i

at man skulle samle mennesker af jeg havde nær sagt samme race med det samme erhverv

samme gruppe i en

ghettoer hverken nord for københavn eller andre steder

enhedslisten finder at det er en rigtig god idé at der bliver anskaffet nok boliger så ethvert medlem uden for sjælland der ønsker det kan få stillet en bolig

jeg konstaterer at der er en lang overgangsfase altså hvis man over for folk der skulle modtage ydelser blev arbejdsløs eller andet havde den samme langmodige holdning så ville det være rigtig glædeligt så vil jeg lige bemærke

med nyvalg vil det være

to tusind og elleve at der gik synes jeg urimelig lang tid og jeg oplevede også det der med at bo på hotelværelse som en rigtig dårlig løsning det endte med at jeg boede i autocamper ude i rødovre i stedet for så

hurtig løsning på det

der er i helt særlige boligmæssige situationer på det tidspunkt hvor de bliver valgt til folketinget

har vi tidligere haft en lille sag kørende

det er måske for optimistisk at tro at det er noget man kan løse mere sådan fleksibelt fremadrettet

vi nu godt ønske os at man kunne vi tilslutter os helt de bemærkninger der kom fra

vil jeg ikke bruge mere tid på det vi skal koncentrere os om at redde landet

at vi ikke kan udsætte os for ligesom

den fornødne kapacitet til at alle berettigede

nye medlemmer specielt kan få lejlighed og så samtidig bevilge permanent en anden løsning